torsten gejl og susanne zimmer

været en debat der har rullet alle de år jeg har været med

set at det er en dagsorden der ligger os alle sammen rigtig meget på sinde det er også en dagsorden

rigtig store ryk på det her område på en gang

gange vi har diskuteret kloaksystemer i danmark det er jo så typisk ikke på undervisningsområdet

nogle meget store milliardbeløb lige så snart vi

nævner ordet kloakker sådan er det faktisk også med det her det handler jo blandt andet om det dansk folkeparti rejser her at hvis man går ind og kigger på for eksempel at skulle have ventilationsanlæg

så er vi ovre i et investeringsområde hvor beløbene bliver rigtig rigtig store og det

dansk folkeparti i forbindelse med at

beslutningsforslaget ved at vi som regering

jeg tror at den eneste måde man kommer i mål med på et tidspunkt at komme derhen at undervisningsmiljøet bliver bedre er ved at vi bliver ved og

vi bliver ved med at tage debatten med hinanden

for eksempel givet mig anledning til

grave ned i den værktøjskasse af hvad det

at det lige pludselig er os der skal stå med den der meget store regning for

nu har vi nogle andre prioriteringer og dem har vi fremlagt i vores finanslov men jeg vil gerne være med til

er at tage fat om dem der i dag står med det nemlig kommunerne

os derudad altså hvad forestiller vi os egentlig der skal til hvis man skal gå fra hvor vi er i dag

art andre steder enten i danmark eller i norge og sverige som vi jo tit sammenligner os med

så jeg vil gerne tilkendegive herfra at det initiativ vil jeg gerne tage

at vi kan få gjort noget ved indeklimaet

på nogle områder har kunnet gøre rigtig meget

jo i øvrigt også ved arbejdsmiljøet altså undervisningsmiljøet der har ofte været den her drøftelse om toiletter som var meget ulækre

hen er for ulækkert jamen så har

der har man rundtomkring i kommunerne taget forskellige typer af initiativer det har man også gjort på skolerne hvor man er kommet rigtig langt i forhold til at få toiletterne til at være pænere og mere velholdt og få inddraget eleverne i at sørge for

kvittere for at debatten bliver rejst og jeg vil også gerne være med til at vi prøver at kigge på om vi i fællesskab med kommunerne kan komme

fordi det i dag er sådan at det lovgivningsmæssigt

hvis det var vi gjorde det der står i det her beslutningsforslag

ville vi tage ansvaret herind og så ville regningen for det også

det kan være relevant nok et godt undervisningsmiljø betyder

nedad her så hvis man i forvejen har svært ved at lære

i et indeklima der ikke er i orden så bliver det ikke bedre

synes det er vigtigt at sige at når det handler om

ville jeg være betænkelig ved at lave for meget skal lovgivning fordi jeg ville være i tvivl om om man fik taget de skoler der var i ringest forfatning først og jeg ville være i tvivl om om

først som eleverne og lærerne i øvrigt opfatter som de største problemer

er så meget mere at sige til det indledningsvis andet end

jeg selvfølgelig også vil inddrage både udvalg

at man er orienteret om hvad jeg drøfter med kommunernes landsforening i den sammenhæng og hvordan vi kan komme videre derudaf

på at det her faktisk går den forkerte vej ministeren siger at det koster en jetjager ja det koster omkring to kroner per barn per

bliver så meget bedre til at læse og regne som vi

en års ekstra skoletid ved den her investering derfor forstår jeg ikke ministeren ikke vil sige at det her

at opgaven ligger derude men man kunne jo godt stille krav om at man kunne gå ud og kigge på indeklimaet

også synes er rigtig relevant er den der handler om digitalisering altså forstået på den måde at det kan være at man er begyndt at lære lige lovlig meget ved at have hovedet nede i skærmen i stedet for på alle mulige andre områder hvis vi skal gøre noget ved det

koster det også rigtig mange penge og jeg vil sige at to kroner per

på alle folkeskoleelever

altså en halv til en hel milliard kroner

om året hvis vi skulle gøre noget bare indledningsvis ved det her ene arbejdsmiljøproblem ud over det findes der rigtig mange andre ting der skaber et godt undervisningsmiljø så det er et spørgsmål om økonomi og et spørgsmål om

vi også kan lave nogle investeringsperspektiver hvor det er meningsfuldt for eleverne fordi de

hen lærer mere på ryggen af de ting vi gør så alt er godt ved det men jeg vil også sige at det vi står over for lige nu er at vi har børn hvor der

jeg mener vi har nogle meget store inklusionsudfordringer i folkeskolen og alle mulige andre ting og derfor ender det med at være et spørgsmål om hvad

gør den det men det vi kunne gøre herindefra var for eksempel at sikre at

center for undervisningsmiljø fik mulighed for at lave det her tilsyn kommunerne bør jo løse den her opgave det tror

set ikke skulle have ekstra penge til at gøre det hvis vi bare satte nogen til at kontrollere vi har arbejdstilsynet der kontrollerer læreren men alle børnene i klassen har vi ikke nogen der kontrollerer indeklimaet på

tilbage til det med prioriteringen og herfra bare et tilsagn om

først og fremmest tak til til dansk folkeparti for

at rejse debatten jeg skal komme tilbage til hvorfor det er en af de ting som faktisk

måske også kan være med til at flytte nogle ting

meget enig i det som undervisningsministeren lige har sagt

tager den her diskussion så er det jo med en anerkendelse af at indeklimaet er ekstremt vigtigt for indlæringen for undervisningsmiljøet og i øvrigt også for de lærere der arbejder derude og alle de ting

at vi får den rigtige udvikling på sporet nu nævnte dansk folkepartis ordfører at

ikke godt nok og derfor skal vi jo drøfte hvordan

kan gøre herinde for at understøtte den derfor er jeg også glad for at ministeren giver tilsagn om at gå ind i den dialog med kommunernes landsforening og få lagt pres men også få afklaret hvad

at hvis man ligesom skulle se på den mekaniske ventilation

i bygningsreglementet men jo ikke længere tilbage end i

fem og halvfems jeg tror at det er omkring ti procent af skolerne man vurderer ligesom er bygget efterfølgende så det er jo potentielt set en meget stor gruppe skoler som man ville stille et krav

lavede et krav om mekanisk ventilation dermed jo ikke sagt at alle de skoler ikke over de kommende år skal renoveres og forbedres og at man ikke skal gøre noget ved

er selvfølgelig vigtigt jeg glæder mig også over at meget forskellige organisationer har kastet sig ind i det der er selvfølgelig nogle af håndværksfagene som kaster sig ind i det fordi de også ved at der er

at vores unge skoleelever faktisk bekymrer sig om om deres hverdag og

vi skylder dem den seriøsitet at vi så også kigger tilbage på hvad vi faktisk

norge og sverige sidste gang der blev rejst

et lignende forslag så lavede dansk center for undervisningsmiljø jo en rapport om

så meget på lovgivningsmæssige forskelle men

at der var en opmærksomhedsforskel og

ministeren nævnte sagen omkring de uhumske toiletter

dagsordenssættende debat der var

var med til at sikre at vi faktisk fik ryddet op på nogle skoler jeg tror at vi skylder hinanden at gøre rigtig meget for

løfte den her debat op på et niveau så vi faktisk lægger et pres på kommunerne når det så er sagt

altså skal det her dikteres centralt fra eller er det et af de områder hvor vi faktisk mener at der er noget værdi i at beslutningen træffes tættere på borgerne og tættere på de skoler det handler om

når vi ved at der er mange ting i folkeskolen som skal gøres bedre så er der også et element af fornuft i at lade den stedlige kommune vurdere

mest nu frem for at vi på

tre fire områder herinde definerer noget og så er det så er de øvrige otte områder

drøfte hvordan vi kan lægge et pres og hvordan vi i øvrigt kan hjælpe og erfaringsudveksle og sørge for at de bliver bedre til at lære af hinanden

hvordan man kan lave en langtidsplanlægning for at sikre at der faktisk kommer en progression i det her det ville være gavnligt men jeg synes ikke at vi skal flytte ansvaret for opgaven ind på christiansborg både af hensyn til økonomien men jo også

det bragt op egentlig er nok til at lægge pres på ude i kommunerne

og det handler om at sige at de ventilationsanlæg der er der skal vi sikre virker og det handler om at sige

som vi har arbejdstilsynet har vi jo center for undervisningsmiljø

omfang har nogle kompetencer men som også burde

område så man rent faktisk kan gå ind

skal presses til at udføre den

værktøjer hvor man siger jamen vi har faktisk nogle kontroller

er usikker på hvad det er man tænker de skal udvides med er vi så i mål

er situationen ude på skolerne god nok nej det er den jo åbenlyst ikke spørgsmålet er om det er en beføjelse der mangler eller om det er en plan for hvordan det rent faktisk kommer til at ske

at nu laver vi en handlingsplan

hen synes det bliver uhensigtsmæssigt at flytte opgaven finansieringen og ansvaret herind frem for at lade det ligge hos kommunerne men ja det ville da være rigtig fornuftigt hvis kommunerne havde en plan for i hvilket tempo de kunne forbedre undervisningsmiljøet og hvordan

og vi kunne måske også diskutere hvordan vi sikrer at

center for undervisningsmiljø rent faktisk får en kompetence til

i her det vi advarer mod er at man flytter opgaven finansieringen og ansvaret

christiansborg men vi vil gerne diskutere

at sikre at vi får en fremdrift på det her område

jeg er enig med df og spørgeren i

kan gøre ingenting og i øvrigt bare være ligeglade med at undervisningsmiljøet ikke er godt nok

respekt for at der er rigtig mange ting som kommunerne skal forbedre i skolerne lige nu

klimaet er på dagsordenen udeklima samarbejdsklima og jo også indeklima som df

slag for her et godt indeklima

er jo helt afgørende for hvordan en god skoledag og arbejdsdag opleves af femhundredetusind elever og halvtredstusind lærere og pædagoger som dagligt opholder sig

godt indeklima betyder jo også bedre koncentration og indlæring og nogle af de ting som vi har talt om her er rigtig afgørende for hvordan vi lærer så når arbejdstilsynet kan konstatere

at fem og tyve procent af deres kontrolbesøg i to tusind og atten netop påpegede at der var udfordringer når en anden undersøgelse i to tusind og sytten viser at halvfems procent af to hundrede og fem og fyrre undersøgte klasseværelser har forhøjet koncentration af

ude hos kommunerne og det er dem der skal løfte hele opgaven her vi anerkender i venstre at der er en udfordring

regeringen pålægger kommunerne og kl at løfte det her

i udvalgsbehandlingen indkalde forskellige interesseorganisationer der kunne

bedre så på trods af de gode intentioner fra dfs

nuværende form ikke stemme for det

en handlingsplan og det jeg hører ordføreren sige er egentlig at man godt

have en plan kl skal have en plan kommunerne skal have en plan for det her

ind og sikre at de anlæg der er udeomkring er

indeklimaet ikke i orden kan vi også blive enige om at dansk center for undervisningsmiljø skal have de kompetencer de har brug for i forhold til på børnenes vegne

min baggrund er jo egentlig at jeg kommer

som kommunalpolitiker og også

borgmester og noget af det jeg sådan har skoset

herindefra bestemmer det må være

i kommunerne vil have lov til selv at prioritere og selv løse opgaverne problemet i forbindelse lige præcis det her synes jeg bare er

er ingen tegn på at kommunerne af sig selv finder ud af at løfte det her og løse det her

tvinge dem hvordan skal vi så sikre

jeg mener vi kan ikke være bekendt over for børnene ikke at gøre noget så hvis hvis man ikke vil tvinge

venstre så være med til at sikre at kommunerne rent faktisk løfter den her opgave

at give os redskaberne til at at fortælle kommunerne og kl

de skal have løftet den her opgave og det øvrigt ikke den eneste opgave

som handler om fem og fyrre minutters bevægelse til børnene hver dag som som

skolerne og kommunerne heller ikke er gode nok til at løfte så der ligger en række opgaver

går videre til fru marianne jelved

det er godt at dansk folkeparti rejser den her forespørgsel så vi får fokus på et meget centralt tema for vores børn i folkeskolerne

det er jo sådan at arbejdstilsynet kan rekvireres af lærere skolens personale ikke er elever eller deres forældre

en slags ros

kritikken det ærgrer mig rigtig meget

siden to tusind og to og til nu bortset fra de tre et halvt år helle thorning schmidt var statsminister det er rigtig rigtig ærgerligt

ikke kom ud af hullerne lidt hurtigere

at understrege hvilket andre også har været inde på at det er kommunerne er skoleejere

det er en statslig opgave jeg mener at det er en

den til enhver tid siddende regering om deres økonomiske vilkår det kender vi altsammen

bare at der er prioriteret forkert hvis det er sådan

jo stille spørgsmål om til ministeren efterfølgende at det bare

blevet dårligere og dårligere med indeklimaet

ansvar gældende over for kommunerne og jeg vil også gerne sige til skole og forældre som jo er forældrebestyrelserne på alle skolerne og det er altså forældre til

der går på de pågældende skoler at de altså også har en opgave i at rejse det her tema ikke en gang men hver gang de har forældrebestyrelsesmøde hvis ikke der sker noget

i virkeligheden har jeg fået at vide

apparat til hundrede kroner og sætte op og så måler det hvordan indeklimaet er jeg ved ikke om det er rigtigt men det kan vi jo undersøge jeg har sagt til skole og forældres formand at det kan de jo godt jeg vil gerne hjælpe med at finde de hundrede kroner til ham

herregård

hvordan det egentlig ser ud skole for skole

hvor vi hvert år samler oplysninger ind om ankesager i ankestyrelsen som er tabt af kommuner og så

laver vi et danmarkskort der viser hvordan det ser ud for hver kommune det betyder samtidig at vi har pålagt kommunerne at behandle det danmarkskort for den enkelte kommune hvert år i juni måned i et offentligt kommunalbestyrelsesmøde et åbent

måde at sætte fokus på hvordan tingene udvikler sig i

noget som virkelig sætter fokus her år efter år jeg er meget tilfreds med at ministeren har svaret positivt og gerne vil medvirke til at vi får sat et eller andet i gang eller

kan se for os at de kan løses på en eller anden hensigtsmæssig måde men jeg synes

jeg vil fastholde at kommunerne er skoleejere

forældrebestyrelserne sidder som forældrenes repræsentanter i skolebestyrelsen det er nogle meget centrale positioner

at vi skal inddrage dem i løsningen af de her problemer som i virkeligheden ligger på deres bord

dansk center for undervisningsmiljø

styrkes så vidt jeg har forstået

ikke om er rigtigt men det stiller jeg så hermed et spørgsmålstegn ved er der kun to ansatte på

er nogle der ryster på hovedet så det er nok ikke rigtigt

for at føre et slags tilsyn og gå videre end vi kan som

måske skulle vi bede dem om at komme på besøg ministeren kunne invitere de relevante ordførere og dansk center for undervisningsmiljø til et møde

om hvad der egentlig er af vilkår hvordan kunne man egentlig se for sig at de også kunne inddrages på en

vi kan følge det i fællesskab jeg er sikker på at foreningen danske skoleelever vil være meget ivrige

det er meget tidligt

rosen tager jeg til mig og kritikken

at vi har vi har forsøgt men vi er ikke lykkedes det vil jeg gerne medgive i forhold til at få gjort noget ved det her i i de sidste

bakke op om at vi skal lave en beretning der lægger pres

kommer til at ske noget jeg er meget enig i at kan vi inddrage dansk center for undervisningsmiljø

kan løfte deres opgave så så tror jeg

rigtig god ting så det er ikke fordi jeg egentlig har så mange spørgsmål til ordføreren udover at jeg gerne vil have bekræftet at

som gør at vi når vi nu kigger et par år frem

løfte det her det er ikke et enkelt partis sag

det jo heller ikke været vi har altid været enige om det men vi

kunne være en opgave som vi kunne tage

ministeren er indstillet på at være med til at bidrage til at belyse tingene og finde ud af

rundtomkring i landet vi er i slutningen af november

det er blevet koldt udenfor og jeg tror egentlig at langt de fleste elever

det er lidt rart at være indenfor hvad der til gengæld ikke rart er at tænke på at en stor del af eleverne sidder klasseværelser med

arbejdstilsynet gav i to tusind og sytten hele firs påbud på grund af dårligt indeklima på folkeskolerne

at flere børn og unge ikke har det godt og hvordan skolen kan understøtte at de får det bedre

for eksempel hvordan vi kan få mere bevægelse ind i skoledagen hvad vi til gengæld ikke

i klasselokalerne påvirker elevernes trivsel både fysisk og psykisk vi ved fra flere undersøgelser at dårligt indeklima kan betyde at eleverne trives dårligere vi

og vi ved at det giver et dårligt læringsmiljø faktisk ved vi også at sygefraværet stiger

hvis de går på en skole med et dårligt indeklima det er fakta som vi simpelthen hverken må og

kan ignorere det er dybt alvorligt derfor er vi i sf også glade for at se at dansk folkeparti har fokus på emnet og sf deler fuldt ud dansk folkepartis intention med forslaget for vi skal have forbedret indeklimaet i vores skoler i sf har vi nogle kommentarer spørgsmål og tilføjelser til

at regeringen skal pålægges at udarbejde en handlingsplan der sikrer at indeklimaet i alle skoler forbedres her savner vi at alle led bliver tænkt ind

der i samarbejde med skolerne skal udarbejde handlingsplanerne

tænke i helheder i forslaget står der

man skal etablere lovpligtige tilsyn

skolernes ventilationsanlæg og kanaler

enige i at ventilation og mekanisk udluftning er godt men det kan ikke stå alene derfor mener vi heller ikke

at et tilsyn kun skal have fokus på ventilationsanlæg og kanaler organisatoriske overvejelser adfærd og pædagogisk praksis er mindst lige så vigtigt hvis vi reelt skal have forbedret indeklimaet i skolerne det er sådan vi kan tænke i helheder

undervisningsmiljøloven slet

jeg synes det er ret væsentligt at få med at vi i danmark faktisk allerede har lovgivning på området der står for eksempel i loven at eleverne har ret til et godt undervisningsmiljø at der skal foretages en undervisningsmiljøvurdering minimum hvert tredje år og at eleverne har ret til at vælge elevrepræsentanter der skal inddrages ved spørgsmål af betydning for undervisningsmiljøet på baggrund af

må vi også forholde os til om undervisningsmiljøloven reelt bliver overholdt ud over fraværet af undervisningsmiljøloven i

savner jeg også mere konkrete beskrivelser af initiativer til at forbedre indeklimaet eksempelvis står der i forslaget at dansk center for undervisningsmiljø skal have udvidet mulighed for at foretage tilsyn på skolerne

tilsynet skal udvides vi mener at der skal ansættes mere tilsyn i hver region derudover mener jeg at

en vigtig del der er

df sig at vi skal finansiere initiativer til bedre indeklima i skolerne i sf har vi tidligere foreslået at oprette en pulje på to hundrede million kroner årligt i fire år hvor kommunerne kan søge om at låne penge til at forbedre indeklimaet i folkeskolerne på den måde vil kommunerne hurtigere kunne komme i

så vi sammen kan få konkretiseret hvordan vi kan sikre at indeklimaet i vores skoler

store forståelse for de udfordringer som vi jo også prøver at adressere med det her

at give dansk center for undervisningsmiljø yderligere mulighed for at

og ventilationsanlægene efterset handler det om at der er mange anlæg derude der ikke fungerer

lavpraktisk forslag i forhold til at gøre noget

set enige i at en handlingsplan har bedst funktion hvis den er

sagde at den her handlingsplan faktisk skal laves i kommunen i samarbejde med skolerne at

mig at vi er ret meget enige om og at vi skal sikre at at de regler der er om undervisningsmiljø også bliver håndhævet ville vi så egentlig kunne være enige om

i store træk jo egentlig vedtager

skal de

vi kan sagtens være med til at kigge på hvordan vi laver handlingsplaner men vi vil gerne gøre det samlet og i kommunerne og derfor

altså at dårligt indeklima ikke bliver et mindre men bliver et større problem og er blevet det over de seneste år

håber jeg at vi også kan være enige om at vi jo er nødt til

nogle der kan gå ud til kommunerne og sige

men de burde ikke skulle have flere penge til at gøre dét

flere har nævnt ikke ligefrem en ny sag

dansk folkeparti har retfærdigvis tidligere fremsat beslutningsforslag

løse de her problemer vi har selv fremsat beslutningsforslag fra enhedslistens side og vi må sige på trods af samråd mange spørgsmål og så videre

bevæget sig i den rigtige retning jeg tror

jeg har været til indtil flere konferencer om den her sag og hørt

også er bud på mange kreative måder

men når det så er sagt

forslagsstillerne refererer selv til

som viser at en og halvfems procent

faktisk ikke overholder grænseværdien på

overholder ikke grænseværdierne kigger man

vil man kunne se at det er halvdelen af de undersøgte grundskoler som overskrider de anbefalede grænseværdier og det der måske er bemærkelsesværdigt når man kigger ned i rapporten er at hver anden

hvorvidt man overskrider grænseværdien altså man ved det slet og ret ikke

på den enkelte skole og det vidner jo om

jeg synes derfor man må sige at dokumentationen er klar

vi nok nødt til at indrømme til gengæld kræver det en systematik der gør at jeg synes at vi er nødt til at træffe beslutninger i folketinget for at få sat systematikken i gang

en national handlingsplan skal vi jo nok have men jeg synes først og fremmest handler om at forpligte kommunerne

en handlingsplan for det her jeg vil også sige at jeg tror

anlæggene og man kan sige at det lyder som en banalitet men når man kigger på

hvordan det ser ud med med indeklimaet

så må man sige at det at de har et andet tilsyn og en anden forpligtelse ja måske ikke en anden forpligtelse men i hvert fald en anden praksis i forhold til deres tilsyn gør at indeklimaet er langt langt bedre

de svenske skoler der er sat spørgsmålstegn her også af herre jens joel

med lovgivningen på det her område og jeg synes

jeg hører fra nogles side at der er

en væsentlig forskel på lovgivningen det er fuldstændig rigtigt at det

seneste skriv om den her sag siger

noget lovgivningsmæssigt jeg synes at jeg hører noget andet fra andre eksperter

altså også her i landet så det synes jeg vi skal skal dykke ned i

marianne jelved var inde på at der nok er lidt flere end lige først antaget

den bemyndigelse de faktisk har i dag inden for undervisningsmiljøloven

alt i alt er vi meget positive over for det her forslag vi synes

det gør det ret åbenlyst at en forhåbning om at vedtage

jeg tror også at vi må erkende at der er så mange penge i det her at vi er nødt til at skabe et godt samspil med med ministeren og regeringen for skal vi også realisere de gode intentioner kræver det noget økonomi så jeg håber at vi kan lande en god beretning i fællesskab hvor vi også rykker det et skridt frem

et bedre indeklima i skolerne det er rigtig godt at få sat fokus på indeklima og have en politisk ambition om at styrke indeklimaet for det giver dårligere betingelser for indlæring faglighed og trivsel hvis indeklimaet er dårligt

vi har netop i den her uge set

af de nationale test som viser at eleverne er blevet dårligere

læsning og matematik de resultater bekymrer naturligvis og resultaterne risikerer muligvis at blive forstærket af et dårligt indeklima derfor tenderer vi også til at bakke beslutningsforslaget op det er svært at være uenig i at der skal udarbejdes en handleplan det er fornuftigt vi kunne ønske at en handlingsplan fremlægges og drøftes i folkeskoleforligskredsen men jeg vil også gerne påpege at det til syvende og sidst

de to øvrige punkter med lovpligtige tilsyn med

og et stærkere tilsyn vil vi gerne spørge lidt mere ind til under udvalgsbehandlingen

skarpe på hvad konsekvensen vil være af det men som sagt tenderer vi

mange af talernes indlæg her i dag at det skal

det her beslutningsforslag som ligesom nogle af de rigtige gode beslutningsforslag vi har her i salen skubber en sag

at der faktisk kommer til at ske noget hurtigere på det

end der nok ellers ville være gjort jeg tror

jeg tror også at det her forslag skal løses i kommunalt regi i stedet for at vi betaler gildet her fra folketinget synes jeg det bedre at bruge nogle af de mekanismer

på de konkrete tiltag i

handlingsplan der sikrer at indeklimaet i alle skoler bliver bedre

en regnfuld fredag formiddag her i folketinget så skal vi virkelig virkelig være præcise

vi skal gå dybere ind i at se det er der skal til fordi det er rigtigt at luft og ilt er utrolig utrolig vigtigt måske noget af det vigtigste overhovedet

lyd støj temperatur

flere ting som jeg tror vi skal se på samtidig det er derfor

er glad for at mine kolleger alle sammen lægger op til at få det her kigget ordentligt igennem på baggrund af

der sikrer at det her forslag giver det momentum som det vil kunne i forhold til at få løst de her problemer med indeklimaet

set den overordnede dagsorden for dansk folkeparti i det her at vi får skubbet til nu så vi ikke snakker snakker og snakker som vi har gjort det alle sammen i

set enig i at en handlingsplan der er mere lokal nok er mere relevant

var ikke så ambitiøse jeg tror ikke det koster mellem

at lave eftersyn på anlæggene det vi peger på her er

og hvor vi egentlig bare helt spagfærdigt

nogle ud og sikre at de rent faktisk kommer til at virke

et vildt beløb jeg er enig i det

ventilationsanlæg alle vegne så koster det rigtig meget men kunne man ikke godt bakke op om at vi skal

også lys lyd og alt muligt andet men hvis vi sender dansk center for

og giver dem øgede beføjelser vil de jo også kigge på

vil det jo være nødvendigt at få dem repareret

det jeg tror at vi lige skal finde ud af hvordan vi finder pengene og sætte det ind i en større sammenhæng fordi der

det her med at sikre indeklimaet

har jeg svært ved at se og er det ikke rimeligt at vi som minimum sikrer at anlæggene virker det burde man også have en interesse i derude men vi

at det er så små beløb der er tale om så havde det jo også været fint hvis df

anerkender nye borgerlige alle de her problemer

skal lægge opgaverne ud til den enkelte skole at de skal

kunne løse det jeg hører så også

justere på lovgivningen og denne lovgivning handler jo blandt andet om

kompetencerne til at sige at det

så vil man ikke også være med til i lovgivningen at sige at der selvfølgelig skal være en kontrol af de anlæg

så man sikrer at de også kommer til at virke til glæde

jeg ved ikke lige hvor alle de der puljer

set mere om at sætte nogle konkrete tiltag i gang og det handler jo også meget om og det hører jeg

sikre at dansk center for undervisningsmiljø netop har musklerne til at gøre det der skal gøres og sige at der skal gøres noget derude

og tak til dansk folkeparti for at rejse debatten om skolernes indeklima

vi synes i liberal alliance at det er en vigtig debat

fungerer skolen dårligt og det gælder både den måde den fungerer på for lærere og den måde den

men på den anden side skal vi også

lægger også rigtigt i ansvarsfordelingen mellem stat og kommune altså mellem det statslige og det kommunale ansvar og så er der også en diskussion om at skabe unødigt bureaukrati med de tiltag vi foreslår det gør et vist indtryk på mig at forskere ved aarhus universitet har fastslået at fra nitten halvfems og frem til i dag er er omfanget af statslige regler

skabe nogle voldsomme styringsproblemer og det er jo galt nok som det er derfor tror jeg ikke at beslutningsforslaget rammer helt

borgmester nemlig venstres ordfører herre stén knuth siger at der allerede i dag sker en kraftig statslig indblanding på områder der faktisk hører hjemme under kommunerne det er den slags udtalelser fra erfarne folk som man bør tage alvorligt

ikke sådan at reglerne er væsentlig anderledes i danmark end de er i det øvrige skandinavien det er håndhævelsen af reglerne det drejer sig om og egentlig ikke reglerne

det er bedre håndhævelse vi har brug for så vi

tak for en relevant debat vi kan selvfølgelig også godt se os selv i at skrive en fornuftig beretning men selve forslaget kan vi

store dele af forslaget jo

sikre at dansk center for undervisningsmiljø faktisk får en mulighed for at håndhæve de regler der er på området så hvis jeg hører rigtigt

den del der handler om at sikre at anlæggene

tænker jeg

bakke op om at det er fornuftigt at skubbe

og hvis man ikke vil gribe ind og gøre noget uanset om det så er en lille smule bureaukratisk hvordan skal vi så ellers sikre at man faktisk får forbedret indeklimaet til glæde for alle de børn

historisk ikke har haft den fornødne omsorg for at undgå unødvendigt bureaukrati det er et meget meget stort problem derfor tror jeg mere på nogle af de muligheder den til enhver tid siddende minister har for at tale dunder via sit system det gør man altid venligt med et hyrdebrev men det er jo en dundertale der står i

ud på det her område jeg har bare en oplevelse af at vi har haft den her diskussion herinde

jeg kan dårligt huske tilbage til en tid hvor vi ikke har haft det oppe at vende på et eller andet tidspunkt typisk lige efter sommerferien hvor hvor skolerne går i gang og hvor

det hele sådan vælter og alle synes at det skal der også gøres noget ved og så sker der ingenting

har liberal alliance en tanke om hvordan vi skal sikre at der sker noget derude

på kommunerne det er altid nødvendigt og det skal vi selvfølgelig også gøre her og det skal vi selvfølgelig også opfordre regeringen til

rigtig mange tak for en rigtig god debat

hvorfor vi dog ikke uanset hvem der

gjort noget ved det her når det nu og det genlyder jo

tredive år har været et stigende problem det er da rigtig rigtig ærgerligt men min konklusion på det er sådan set at

når vi er enige om at det er ærgerligt

præcis hvad spidsen af en jetjager koster men men er et par kroner

for meget i forhold til at sikre at man faktisk får den læring der svarer til at gå et helt år ekstra i skole

af grundskoletiden det synes vi ikke i dansk folkeparti men på basis af diskussionen og

det der er sagt oplever jeg også en klar opbakning til at lave en stærk beretning

om at det her skal der handles på

er vigtigt at der bliver lavet handlingsplaner derude i forslaget har vi skrevet at regeringen og folketinget skal lægge en handlingsplan det vi skal lægge en plan for er hvordan vi sikrer at der bliver lavet planer derude jeg lytter jo meget til ministerens tilsagn om at tage en dialog med kl og kommunerne den vej rundt og sige til dem jamen der er faktisk nogle ting her som i skal leve op til

understøtte dansk center for undervisningsmiljø så de faktisk får muligheden for at arbejde med at man ude

de nødvendige muligheder for at gribe ind og så de får de nødvendige muligheder for at kunne

hvordan vi lige skal gøre det

ovre hos ministeren så vi kan finde den kloge løsning

vi har lyst til at sætte puljer af herinde

midler af jeg hørte jo i tirsdags i spørgetimen da vi havde diskussionen om at

statsministeren sige at

planer om at afsætte midler til folkeskolen så kan man sige er mange problemer ude i folkeskolen men

jo i hvert fald et af dem hvor man kan sige at vi

af at løse et problem faktisk får skabt noget ekstra læring

det vi har brug for hvis man for en investering på fem hundrede kroner per år per barn i forhold til at vi

sted mellem halvtredstusind halvfemstusind per år per barn kan sikre hvad der svarer til et års ekstra læring i løbet af de ni ti år man går i grundskolen så var det måske der vi skulle overveje at investere midlerne derfor ser jeg egentlig meget frem

tage initiativ til på bagkant af det her så vi kan lave en beretning

det altafgørende er at vi af hensyn til de børn der går ude i vores folkeskoler rent faktisk sikrer den her udvikling som desværre er gået den forkerte vej de seneste år og får den til at gå den rigtige vej andet kan vi ikke være bekendt over for børnene ude

antallet af skoleelever

altså over sekshundredetusind over syvhundredetusind to kroner per skoleelev

hvis vi samtidig

mindre behov for efterfølgende at bruge den nye

og bruge alle de andre støtteforanstaltninger som vi jo i fællesskab også opretter selvfølgelig for at sikre at

ligger noget sund forebyggelse i at gøre det her for et

og der hører jeg også ordføreren sige at det jo er kommunerne der i en eller anden forstand

bør løses ude i kommunerne det der bare er problemet

anlægsloft og andre kommuner bliver ramt af at de har så få penge og så kan vi komme over i en udligningsreform som jo også er en del af hele snakken om hvad

af muligheder men men

forhandlingen er åbnet fru birgitte vind socialdemokratiet

den manglende konsekvensberegning af loven har dog medført at ydelsesloftet siden lovændringen i tolv har været fastsat for lavt i forhold til servicelovens ordlyd det er den lovfejl som vi med lovforslaget i dag vil bringe i overensstemmelse med satspuljeaftalen for to

beløbet for ydelsesloftet fremskrevet til

og tyve niveau på enogtredivetusinde

kroner indskrives i § to og fyrre i serviceloven og samtidig med det sikrer vi den løbende opregulering ved at lovens § hundrede og to og firs ændres således at ydelsen reguleres første gang første januar to tusind og en og tyve i socialdemokratiet er vi glade for at fejlen nu rettes og vi er trygge ved at social og indenrigsministeriet påtager sig at udsende en orienteringsskrivelse til kommunerne så de kan leve op til deres forpligtelse til at genoptage relevante sager

social og indenrigsministeriet og kl vil tilrettelægge en proces der vil gøre at vi kan finde frem til hvad det er for nogle borgere som har krav på

yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer der i hjemmet forsørger et barn under atten år med betydelig

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse ydelsen er betinget af at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne at barnet passes i hjemmet og at det er mest hensigtsmæssigt at det er moren eller faren

var med satspuljeaftalen for to tusind og tolv enige om at forbedre vilkårene for familier der har behov for at passe et barn med handicap eller alvorlig sygdom i hjemmet ved at hæve loftet for tabt arbejdsfortjeneste fra et månedligt niveau på tyvetusinde og

og derfor foreslås det at § en hundrede og to og firs stykke tre i serviceloven ændres således at reguleringsbestemmelsen bringes i overensstemmelse med satspuljeaftalen for to tusind og tolv konkret foreslås dette gennemført ved at beløbet for ydelsesloftet på syvogtyvetusinde

seksogtredive kroner indsættes i § to og fyrre stykke tre i serviceloven og lovens

og to og firs stykke tre ændres således

ydelsesloftet reguleres første gang første januar

vil bringe ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste og reguleringen

i satspuljeaftalen fra to tusind og tolv ydelsesloftet i serviceloven bliver med dette lovforslag konsekvent rettet i overensstemmelse med satspuljeaftalen

i dansk folkeparti støtter vi det her forslag og såfremt der er familier der har penge til gode

ydelsesloftet her for § to og fyrre stykke tre i serviceloven bringes i overensstemmelse med satspuljeaftalen fra

og tolv således at det aftalte ydelsesloft fra to tusind og tolv fremskrevet til to tusind og tyve niveau fastsættes korrekt i serviceloven så familierne som har ret til tabt arbejdsfortjeneste kan blive kompenseret korrekt for

effektive lovbehandling af lovforslaget her og og bare sige at jeg er glad for at have

så vi sikrer at servicelovens bestemmelser om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bringes i overensstemmelse med det der var den politiske hensigt med satspuljeaftalen

kan jo kun beklage at der kan opstå den slags fejl

besvarer selvfølgelig hvad der måtte være af spørgsmål i forhold til forældelsesloven

aftale men at man i lovgivningen har fået sat et for højt beløb ind i forhold til det vi havde aftalt så i forhold til den politiske intention er der ingen der har fået for lidt så er det rigtigt at

der ikke har fået det der var lovens ord

står også i bemærkningerne til lovforslaget at

social og indenrigsministeriet sammen med kl vil tilrettelægge en proces som kan imødekomme et krav om

jamen hvad med de penge som jeg skulle have haft

et arbejde her mellem ministeriet og kl hvordan vi bedst får håndteret det og det er klart intentionen at kunne håndtere det

være nogle mere tekniske spørgsmål i forhold til den diskussion med blandt andet forældelsesloven

ordføreren for forespørgerne herre søren espersen værsgo

skrider til at indføre handelssanktioner misforstå mig ikke det kan give mening at danmark giver sin holdning til kende hvis en stat har forbrudt sig mod lov og ret men der er mange måder at gøre sådan noget på andet end at pålægge dansk erhvervsliv helt unødvendige byrder for det er netop sagens kerne

næsten forbi alle investeringer var tabt på gulvet den allerede store eksport til rusland var det slut med det opgjorte tab ansloges til godt fire milliard kroner alene det første år alt sammen fordi folketinget trykkede på de grønne sanktionsknapper vi herinde havde vores ryg fri eksportvirksomhederne betalte for at vi herinde kunne sidde med glorie om issen og gøre det i gåseøjne moralsk rigtige er det der foregår fair

for

om sanktionspolitik det er der

for sanktioner fylder jo stadig mere i udenrigspolitikken det gælder i eus fælles udenrigs og sikkerhedspolitik og i øvrigt i det transatlantiske samarbejde vi står i dag over for et kompliceret trusselsbillede der gør at vi desværre må tage hårdere diplomatiske redskaber i brug hvis dialog ikke er nok til at ændre andre landes negative adfærd de seneste år er der sket en klar vækst i antallet af sanktioner som både usa og eu indfører iran syrien venezuela og rusland er blot nogle af de lande som eu for nylig har indført flere målrettede sanktioner imod og regeringen har generelt

af fn og eu sanktioner som udenrigspolitisk instrument men sanktioner kan aldrig stå alene og de skal anvendes med omhu og omtanke hvis situationen tilsiger det kan sanktioner være et nødvendigt og i øvrigt også legitimt redskab i fns og eus bestræbelser

at værne om international fred og sikkerhed det gælder også når der skal sættes ind imod terrorgrupper cyberangreb eller spredning af masseødelæggelsesvåben eller når respekt for menneskerettigheder demokrati og retsstatsprincipper skal fremmes

sikkerhedsråd vedtage forholdsregler med henblik på at gennemføre dets beslutninger heri omtales eksplicit muligheden for fuldstændig eller delvis afbrydelse af økonomiske forbindelser eus anvendelse af sanktioner har hjemmel i

kan indføre blandt andet økonomiske sanktioner som led i eus fælles udenrigs og sikkerhedspolitik men sanktioner er jo blot ord

derfor arbejder regeringen på at styrke myndighedssamarbejdet i danmark på sanktionsområdet vi skal også gøre mere på eu plan jeg har derfor slået til lyd for at

eus sanktionsredskaber men i høj grad også eu landenes implementering og håndhævelse af sanktioner håndhævelse er en national opgave men vi skal sikre

redskaber

relevante grundprincipper som ligger til grund for eus anvendelse af sanktioner

hvormed eu kan søge at påvirke tredjelandes eller andre aktørers adfærd et andet centralt princip er at eus sanktioner skal indrettes på en måde så de har størst mulige virkninger på dem eu ønsker at påvirke regeringen lægger derfor vægt på anvendelsen af specifikke sanktioner der er målrettet de personer enheder eller grupper som vi ønsker skal ændre politik eller adfærd regeringen finder også at

sanktioner skal udformes sådan at negative humanitære konsekvenser minimeres

omfang også undgås utilsigtede økonomiske konsekvenser i dag spørges specifikt til anvendelsen af handelssanktioner hvilket omfatter forskellige former for eksport og importrestriktioner samt finansielle restriktioner handelssanktioner kan være meget vidtgående

fns og eus sanktioner mod nordkorea og syrien men handelssanktioner kan også være meget specifikke som for eksempel fns og eus forbud mod eksport af våben til visse lande som sudan og somalia jeg vil her også gerne fremhæve at der er ganske få

der indebærer vidtgående og omfattende handelssanktioner regeringens holdning til handelssanktioner afhænger af flere væsentlige faktorer hvad er det konkrete formål med sanktionsanvendelsen hvilken adfærd og hvilke aktører vil vi søge at påvirke hvilke former for sanktioner vurderes at være de mest relevante i en given

regeringens holdning baserer sig altså på en konkret vurdering af hvilke sanktioner der på et givet tidspunkt og i en given konflikt vurderes at være de mest formålstjenlige i

undgå at eus handelssanktioner rammer danske økonomiske

altid undgås det har

seneste år der har været

en interesse for eus sanktioner rettet mod rusland

er et godt eksempel på specifikke og målrettede handelssanktioner fra

for det første omfatter sanktionerne forbud mod våbenhandel med rusland og eksportforbud

produkter der kan anvendes til både militære og civile formål

såkaldte følsomme teknologier

indført finansielle restriktioner for nogle få statsejede russiske bankers og virksomheders adgang til eus kapitalmarkeder

alt sammen med god grund eus sanktioner mod rusland er udformet så specifikt at de målrettes vigtige russiske statsejede selskaber

vigtige våben og oliesektorer men ikke rammer ruslands befolkning generelt valget af eus sanktionsinstrumenter tager også hensyn til at sanktionerne så vidt muligt ikke må ramme virksomheder i eu ruslands modsvar som vi jo så

er derimod modsat hvad eu har gjort omfattende og har ramt økonomiske interesser og virksomheder i flere eu lande herunder danmark

af fn eu eller tredjelande i enkelte tilfælde har ført til eksportbegrænsninger

sådant omfang at danske virksomheder har måttet afskedige medarbejdere det kan være en utilsigtet konsekvens som vi som nævnt i videst muligt omfang bør

ikke er praksis for at yde direkte økonomisk offentlig støtte til virksomheder som kompensation for eventuelle økonomiske skadevirkninger

efter eus statsstøtteregler at yde direkte økonomisk støtte til virksomheder der måtte være ramt

regeringen har selvfølgelig forståelse for at der kan være situationer hvor det er rimeligt at vi fra

offentlig side sørger for at hjælpe danske virksomheder og arbejdstagere

der ydes til virksomheder i danmark hvis virksomheder oplever begrænsninger i eksportmuligheder som følge af eu sanktioner eller tredjelandes modaktioner mod eu kan regeringen tilbyde danske virksomheder hjælp til at tilpasse sig andre markeder virksomhederne kan andet få hjælp til eksport gennem udenrigsministeriets virksomhedsrådgivning eller eksportfremmebevillingerne tag som eksempel den danske fødevareeksport til rusland der blev ramt da rusland i to tusind og fjorten som nævnt

danske fødevarevirksomheder var i stand til at kompensere for den tabte eksport til rusland ved at øge eksporten til andre markeder fra to tusind og fjorten til to tusind og seksten steg den samlede danske fødevareeksport til udlandet således

eksporten til rusland faldt dramatisk

om omlægning af eksport væk fra rusland til andre markeder blandt andet igennem en særlig øremærket pulje til de små og mellemstore virksomheder eus

fælles landbrugspolitik rummer også visse muligheder for markedsstabiliserende tiltag der kan afbøde de negative

for sårbare sektorer blandt andet fik danske svinekødsproducenter eu tilskud til oplagring oplagring af svinekød i en periode efter den russiske

markedsordninger skal kunne bruges såfremt den danske fødevaresektor igen skulle blive ramt af omfattende sanktioner rettet mod eu

regeringen derfor arbejde for at støttemulighederne i eu udnyttes fuldt ud til gavn for den danske fødevaresektor derudover vil regeringen også løbende vurdere om støttemulighederne er tilstrækkelige til at adressere de udfordringer som danske virksomheder og arbejdstagere måtte stå over for

som følge af sanktioner så lad mig derfor

det heldigvis er en undtagelse at danske virksomheder og arbejdstagere bliver ramt

eller andre landes eventuelle modsanktioner det kan

at kun få af eus nuværende sanktionsregimer indebærer omfattende handelssanktioner og når det en gang imellem er tilfældet som eus nuværende sanktioner over for nordkorea og syrien

tale om væsentlige danske eksportmarkeder derfor ser

der er mulighed for en kort bemærkning fra ordførerne men jeg kan se at der ikke er nogen der har markeret at de ønskede ordet

over til forhandlingen og de almindelige regler for korte bemærkninger

som de enkelte få danske virksomheder virkelig kom til at

som nævnt det helt store skyts der blev stablet på benene

og kronprinsen i to tusind og elleve rejste til moskva som tv to dengang noterede i reportagen under statsbesøget har danske handelsinteresser absolut førsteprioritet

for danske forretningsfolk og derfor blev dansk erhverv i forbindelse med statsbesøget ført frem i moskva med mere end halvtreds danske virksomheder med aktiv deltagelse af kronprinsen kronprinsen udtalte til tv dengang det er første gang der er så stor en erhvervsdelegation som følger med i forbindelse med et statsbesøg som i sig selv er en historisk begivenhed for danmark kronprinsen jublede vi har ikke haft bedre forhold til rusland i over hundrede år alt tænkeligt var på

tilskyndet af det officielle danmark og virksomhederne satsede et trecifret millionbeløb på de opfølgende

tre år senere var det hele forbi investeringerne tabt det opgjorte eksporttab ansloges til tre milliard kroner alene det første år danmarks enorme fødevareeksport blev hårdest ramt det gjaldt jo mest

alt kødprodukter oksesvinekød samt fiskeprodukter det sidste i parentes bemærket

landsmænd på færøerne jo friske nok til at overtage og hurra for det og hjertelig tillykke til dem

også drikkevarer korn olie og fedtstoffer samt brødprodukter mange virksomheder stod pludselig fra dag til anden med håret i postkassen og måtte til at samle op fra før man startede

hvor jeg dog har valgt at anonymisere de pågældende virksomheder skulle nogen have lyst til at kende virksomhedernes navne

man velkommen til at henvende sig til mig bagefter

infrastruktur i rusland som man først nu i to tusind og nitten har kunnet afvikle endeligt det samlede tab

indtil nu to hundrede million kroner

af virksomheden og man gennemfører netop i disse dage nu en større tilpasning for at tage højde for de sidste omkostninger forbundet med afviklingen af deres store investeringer i rusland

fiskerivirksomhed med stor eksport til rusland af ørred før embargoen blev kæmpeinvesteringer i eksponering foretaget af virksomheden på grund af satsningen var embargoen tæt ved at afvikle virksomheden jeg har ikke en egentlig opgørelse over det samlede tab forbundet med denne embargo men det er bare et par eksempler på de meget alvorlige tab vores erhvervsliv led i forbindelse med ruslandssanktionerne og som vi her i folketinget må og skal forholde os til

at handelssanktioner har den helt store effekt på de lande man engagerer sig imod vi har sanktioneret cuba i tres år ligesom vi har sanktioneret iran i en og fyrre år

og islamister ganske vist noget forarmede for det andet og det er det vigtigste mister dansk erhvervsliv markeder jeg vil understrege at

i dette alene beskæftiger mig med handelssanktioner og embargo rigtig mange andre midler kan tages i brug hvis man fra officiel dansk side ønsker at

man kan hidkalde landets ambassadør til overhaling i ministeriet man kan hjemkalde den danske ambassadør i landet man kan erklære diplomater for uønskede uønskede man kan gøre det muligt at fratage landets topfolk indrejse i danmark her er bare nævnt nogle enkelte muligheder der er mange andre midler man ville kunne tage i brug men handel skal efter vor opfattelse altid kunne ske selv med folkeslag vi ikke nødvendigvis bryder os om det var da eksempelvis også af den årsag at dansk folkeparti fra starten

tyskland tilladelse til at lade deres gasledning føre over dansk territorium

foregik energiforsyning og anden handel frit over jerntæppet og sådan bør det være for vi skal kunne handle med hinanden det afgørende ved

at vi fremover får nogle retningslinjer for hvordan staten vil kunne hjælpe eksportvirksomheder som kommer i pludselig knibe som følge af årsager de intet har at gøre med min slutpointe skal være at jeg føler at det er alt for let for regeringen og folketinget at indføre sanktioner vi kan sidde som nævnt med glorie om hovedet og trykke på knapperne og gøre det fuldstændig omkostningsfrit for

det er ikke os der skal ud at finde fire fem milliard

har det ingen økonomiske konsekvenser det tager erhvervslivet sig af erhvervslivet betaler for danmarks udenrigspolitik jeg skal på vegne af dansk folkeparti fremsætte følgende

folketinget opfordrer regeringen til at overveje hvorledes staten fremover kan kompensere danske eksportvirksomheder der som følge af danske politiske beslutninger

oplever at et godt og sikkert eksportmarked som man måske i mange år har investeret i og oparbejdet med ét

med enorme økonomiske tab

en vigtig debat om hvordan vi håndterer

sådan nogle spørgsmål jeg tænker at når man kommer fra nordjylland

det den bedste af alle verdener dér er folk imødekommende de er åbne der er respekt

den gode verden eksisterer ikke alle steder den er også ond derude nogle gange og det kan være stater

hensigtsmæssigt og forgriber sig på andre lande det kan være grupper

markere at vi

som også herre søren espersen var inde på vores diplomati til at tage sig af og det er da langt bedre end at vi går direkte i krig med hinanden vi skal håndtere de forskellige ting som vi jo bliver mødt med

der foregår noget som man ikke bryder sig om

det ved man også hvis man som jeg har været tillidsmand hvis man

har en konflikt ja så skal det gøre ondt på nogle for at få folk tilbage

det lykkes i nogle tilfælde det lykkes ikke i alle tilfælde og der findes selvfølgelig eksempler på at vi også har haft langvarige sanktioner kørende mod nogen hvor

det skal selvfølgelig skæres rigtigt til så det er målrettet mod præcis dem man vil ramme og det betyder også at man

eksempel for danmark eller andre eu lande som mister mister omsætning

derfor skal man selvfølgelig altid tage det med i sine overvejelser om hvorledes man kan mindske de skadevirkninger der er over for enkelte grupper over for for arbejdspladser og så videre det bliver man selvfølgelig nødt til

at tage med men jeg synes den palet man har både i eu og i danmark

eksportrådet jo gå ind og hjælpe danske virksomheder med at finde andre markeder og det lykkes jo også heldigvis

er der udfordringer i forhold til hvordan og hvorledes

er fuldstændig af den overbevisning

bliver nødt til at reagere hvis det er sådan at at for eksempel rusland agerer som de har gjort

bliver vi nødt til at sende et passende svar på det og det er for eksempel de sanktioner

sender modsanktioner imod os kender vi godt til af mange forskellige årsager fødevareudvalget var i rusland for nogle år siden for at se på hvorfor det var lang tid før det her at

danske virksomheder ikke kunne få lov at levere for eksempel svinekød til rusland

nogle af deres slagterier fordi de brugte begrundelsen at det var på grund af veterinære forhold og jeg har besøgt rigtig mange slagterier og ved hvor meget de gør herhjemme og opfylder de skrappeste sanktioner både for at eksportere til asien og især til usa det skal man have

sagde russerne at vores veterinære forhold på danske slagterier ikke var gode nok

vi kender godt til hvordan forholdene er men jeg synes at i de her sager har vi bakket op fra socialdemokratiets side og det vil vi også fortsat gøre

man tager de skyldige hensyn som også regeringen redegør for her i dag

ønsket og håbet at de virker

ord og på vegne af sf radikale venstre alternativet konservative venstre liberal alliance og

på hvorfor man skulle sanktionere det

god grund til det nogle steder

at forholde sig til er hvordan mener han at man skulle have ageret over for

en virksomhed som jeg nævnte her en mejerivirksomhed som

eksistensmuligheden og var ved at gå ned og som har haft en udgift på to hundrede million kroner på grund af noget som staten har fundet på

have fortsat med det hvordan skal man egentlig forholde sig til sådan nogle skal man bare sige nåh ja

er da ærgerligt nok hvis ikke de kan klare sig

ret og lov og at dem de handler med også respekterer helt almindelige fundamentale

hvordan klaveret spiller det er jo helt klart at det ikke er den enkelte virksomhed der indfører sanktioner det gør vi på vegne af staten

modtaget støtte igennem eu til til oprettelse og udvikling af arbejdspladserne

og det ved vi at eksportrådet kan gå ind og hjælpe sådan en virksomhed med at komme videre og begynde

sælge noget til andre markeder hvis og når man bliver ramt af sådan

det tror jeg bestemt man gør men det ændrer ikke noget ved at

en øjeblikkelig situation som er kommet fra dag til anden kun to en halv år efter at danmark havde det største eksportfremstød

man gik derind med med åbne øjne og blev tilskyndet til at sørge for at komme ind på det marked der var så lukrativt og så pludselig falder det hele sammen hvad ville ordføreren have gjort

minister i sådan en situation og set en virksomhed være truet

et passende responsum til netop

er jo et forløb også som jeg husker historien

handelsrelationer er rigtig gode alle steder i verden

ganske fornuftigt men når et land som rusland begynder at opføre sig ufornuftigt så er det at vi siger at

ikke er danmark der indførte handelssanktioner på mejeriområdet altså vi indfører sanktioner

den reaktion som er nødvendig når et land bryder international ret og begynder med magt at flytte grænser så er man nødt til at reagere det er vi som et demokratisk land

ikke os der indfører sanktioner der rammer et mejeriselskab det er ikke folketinget rusland har valgt at lave nogle sanktioner mod danske virksomheder mod europæiske virksomheder

men det er ikke os der har valgt at nogle virksomheder i danmark skal rammes vi har til gengæld valgt at vi

meget for at hjælpe de virksomheder videre for at afhjælpe den situation de er kommet i derfor skal

kan bekræfte at det er sådan at det ikke

det vi gør når vi står i en situation hvor et land opfører sig upassende

men grundlæggende tror jeg at vi fuldstændig enige om at det er et redskab vi er nødt til at have med i bagagen

ordfører så vi går videre til venstres ordfører

for at rejse debatten her allerførst vil jeg sige at vi skal være stolte af det danske erhvervsliv og den danske eksport

hele verden vi har et innovativt og progressivt erhvervsliv og danske virksomheder eksporterer årligt

og halvtreds milliard kroner de danske løsninger er i høj kurs

ude på de globale markeder samtidig er det yderst vigtigt at påpege at af de lande som befinder sig i top femten

eksportmarkeder er det kun kina

vi har et embargo på levering af våben

tyskland usa sverige storbritannien norge italien og japan

en ændring i politik eller adfærd hos personer enheder eller grupper sanktioner søges derfor udformet på en måde så de har størst indflydelse på dem hvis adfærd vi

ønsker at påvirke

ved at optage personer eller enheder på sanktionslister og derved kan deres midler blive indefrosset eller de kan blive udsat for samhandels eller

at danmark anvender handelssanktioner mod lande som eksempelvis rusland spiller umiddelbart jo ikke den store rolle i forhold til den samlede danske eksport da rusland ikke befinder sig på

pointeres at et land som rusland har spillet en rolle som importland for danske fødevarevirksomheder hvor store mængder svinekød er blevet eksporteret til de russiske markeder derfor ramte det også umiddelbart

rigtig hårdt i to tusind og fjorten da den blev ramt af ruslands forbud mod import af en lang række fødevarer fra vestlige lande som stod bag sanktionerne dansk industri vurderer jo at

eksporteret til russiske markeder blev afsat på andre markeder hvilket eu også var med til at hjælpe med til der blev fundet løsninger på ruslands forbud

fælles landbrugspolitik er der mulighed for at iværksætte de her ekstraordinære foranstaltninger ved de her markedsforstyrrelser der så kan komme foranstaltningerne blev iværksat da rusland med kort varsel lukkede for importen i

kan være forskellige omkostninger ved omlægningen af eksport og det er vigtigt at vi ser situationen i et større perspektiv også på trods af at det på kort sigt kan skade de danske eksportvirksomheder som et demokratisk og frit land kan vi ikke bidrage til at fortsætte eksporten og dermed støtte lande som rusland eller andre nationer der krænker

eller internationale organer som rusland gjorde under annekteringen af krimhalvøen i februar to tusind og fjorten vi skal sige fra over for

politisk dialog positive økonomiske incitamenter og mindre vidtgående udenrigspolitiske instrumenter end sanktioner og når et land

fortsætter med sin uacceptable adfærd over for ukraine ved at foretage en annektering er det næste skridt er at indføre handelssanktioner i danmark holder vi fast i eus sanktioner fordi

er med til at forhindre yderligere eskalering

tilskynder rusland til at spille en mere konstruktiv rolle i implementeringen af den minskaftale der blev indgået det er vigtigt at sanktionspresset

på kontrafaktiske analyser det er venstres

vurdering at sanktionerne øger prisen

uacceptable adfærd i ukraine

den måde bidrager sanktioner til at lægge pres på rusland i forhold til implementering af minskaftalen situation i ukraine kunne have set betydelig værre ud hvis ikke eu havde indført sanktioner det er svært præcist at måle effekten af eus sanktioner på dansk økonomi

grundet den generelle russiske protektionisme for dansk erhvervsliv generelt har omkostningerne dog været begrænsede selv om enkelte sektorer og virksomheder

ordføreren også nævner har oplevet negativ effekt

i forespørgslen fra dansk

ordføreren for venstre om at bekræfte at det var eu som iværksatte sanktioner over for rusland på grund af ruslands annektering af krim

at handelssanktioner nogle gange kan være værdifulde det jeg bare helst ikke vil have er at det er virksomhederne i danmark danmarks eksportvirksomheder der betaler for danmarks udenrigspolitiske holdning det er der hvor problemet er

er en bekræftelse af at da krim var blevet taget af russerne

indført sanktioner der så blev modregnet af en embargo fra rusland

at danske erhvervsvirksomheder

nødvendigt fordi overtrædelser af international lov grove krænkelser af menneskerettigheder og andre brud på den internationale orden nødvendigvis må have den konsekvens hvis det internationale regelsæt overhovedet skal give mening og i langt langt de fleste tilfælde vil en sanktion være et mere oplagt og hensigtsmæssigt middel end for eksempel en militær reaktion

et onde fordi det er kendt hvor svært det er at ramme de virkelig skyldige med sanktioner og fordi sanktioner ofte også medfører en række utilsigtede virkninger både i form af forringelser af den almindelige befolknings levevilkår erhvervslivets forhold ude og hjemme og mindre dialog mellem de stridende parter

og er ofte mere effektfulde som trussel end ved reel implementering de skal så vidt muligt målrettes de konkrete personer og myndigheder

og de kan aldrig stå alene men må følges op af politisk dialog ikke mindst i forhold til folk til folk relationerne men helt at afskrive sanktioner som en del af den udenrigspolitiske værktøjskasse ville også være en stor fejl som verden udvikler sig i dag radikale venstre kan derfor tilslutte sig

fælles ansvar for at sørge for at menneskerettigheder og internationale spilleregler

bliver overholdt og det gælder jo både os her i folketinget som er med til at sætte rammerne og det gælder også de danske virksomheder som agerer og som selvfølgelig også skal tænke over hvem de handler med og hvad

er for nogle varer de sælger til hvem så på den måde synes jeg

ansvar dér og at handelssanktioner også kan være et nyttigt

at lave meget brede handelssanktioner som først og fremmest

den almindelige befolkning i landene og det har en rigtig skadelig effekt

også tit en negativ politisk betydning men at gå ind og lave

synes jeg er helt på sin plads og meget fornuftigt jeg var sindssygt glad for at vi for nylig

i folketinget kunne blive enige om at vedtage et forbud mod våbeneksport til tyrkiet det synes jeg var

en anden gang hvor vi har gjort det har jo været i forbindelse med saudi arabien

det synes jeg ærlig talt også var på sin plads

saudiske kongediktatur har tortureret og undertrykt deres befolkning

faktisk fair nok at man går ind og laver nogle handelssanktioner og det kan være fornuftigt

for eksport af våben så det kan jeg egentlig kun bakke op om altså at vi har det redskab

altså at hensynet til menneskerettigheder blev vejet lidt tungere over for hensynet til erhvervsinteresser jeg tror også godt at de fleste er klar over at når det

danske statsministre og andre at svinge sig op til en rigtig hardcore kritik fordi der er mange

handelsmilliarder på bordet og det synes jeg for eksempel er en bekymring vi kan have vi har set det også i forhold til saudi arabien at mange lande har været bange for

at vi godt tør tage bladet fra munden

og og være med til at kritisere de steder hvor vi ser store menneskerettighedskrænkelser rundtomkring i verden

fordi man ikke vil risikere virksomheders

interesser i tilfældet rusland synes synes jeg i virkeligheden at det ville være mere interessant at diskutere kan man sige

nok heller ikke opførte sig sådan helt ekstremt kvikt

måske have spillet smartere og på nuværende tidspunkt synes jeg det er relevant at diskutere hvordan vi både sikkerhedspolitisk og politisk

i forhold til rusland det tror jeg vi alle sammen har en interesse i både sikkerhedspolitisk og åbenlyst også

det tror jeg er noget af det som man i stedet for skal

med med handel for de fleste virksomheder og typisk kommer det ikke bare som et lyn fra en klar himmel

jeg tror de fleste virksomheder for eksempel godt har kunnet se i mange år at den var gal med med saudi arabien og menneskerettighederne der og

bare skal skal kompenseres vi har alle sammen et ansvar for at agere i det

der måske er en en kende skarpere som jeg skal beklage er blevet sent rundsendt så der er nok også nogle der

folketinget ønsker en international udvikling præget af fred respekt for menneskerettigheder og overholdelse af international lov målrettede økonomiske sanktioner kan være et godt redskab til at lægge pres på regimer der forbryder sig mod menneskerettigheder og internationale spilleregler senest har folketinget vedtaget et stop for våbeneksport til tyrkiet det er helt på sin plads set i lyset af tyrkiets uacceptable angreb på de kurdiske områder i syrien

gode grunde er underlagt politisk kontrol våbenproducenter må derfor også påregne at der kan udstedes forbud mod eksport til bestemte lande og regimer uden at det udløser en økonomisk erstatning danske virksomheder har naturligvis også et ansvar for og en interesse i at understøtte overholdelsen af menneskerettigheder og international lov

om menneskerettigheder diktatorer rundtom som man skal bekæmpe og

for det her det forholder fru eva flyvholm sig overhovedet ikke til det er da en lang historie som som

utrolig interessant at diskutere men jeg vil gerne have at

forholder sig til om hun mener at det er dansk erhvervsliv der skal betale

snævre økonomiske interesser ja det mener jeg og i tilfældet her der handler om våbenhandel

et udtryk for en handelssanktion som derfor ligger inden

mener jeg ikke at vi skal lægge op til at

give ordføreren ret i at der er mange virksomheder der er kommet i klemme der tror jeg at den bedste løsning for alle parter er at arbejde politisk for at man kommer

eksportvirksomheder i danmark som eksporterer fisk til det russiske marked

komme over den slags ting men hvis økonomi

man går ind og kompenserer alle virksomheder der kan risikere at blive påvirket af de

men jeg synes det giver mening at forsøge at føre en ansvarlig og bæredygtig økonomisk politik som fremmer menneskerettigheder og som på den måde også hjælper danske virksomheder til

når det handler om udenrigspolitik for udenrigspolitik kan være fyldt med konflikter der er forskellige instrumenter til

sanktioner kan have stor virkning det har vi set

igennem tiden tag bare sydafrika sammenbruddet i sydafrika var i høj grad sanktionernes fortjeneste det samme gælder

sanktionerne medførte en demokratisk proces den har ikke været helt optimal men der kom i hvert fald nogle omvæltninger og det var takket være

sanktionerne tidligere blev der brugt

iran og libyen det var ikke så succesfuldt men

ikke mindst brugen af sanktioner mod iran

iranerne til forhandlingsbordet

gøre ondt at man har fået en atomaftale der ikke er alt for god er noget helt andet men de kom i hvert fald til forhandlingsbordet det samme gælder i forhold til rusland så længe de ikke overholder minskaftalen

skal sanktionerne være der og skærpes

den russiske præsident jeg erkender at sanktioner er et vanskeligt instrument det er

men de

de der sanktioner det har vi også set eksempler på flere steder nogle siger at sanktionsinstrumentet er meget svært men

i visse situationer og det er enormt vigtigt at vi i danmark ikke indfører sanktioner alene det er vigtigt at det sker i samarbejde med andre ligesindede lande eu landene eller andre vestlige lande

for man kan ikke bruge

landes konflikter de skal være skræddersyet

bestemt land der er flere ting der er afgørende når man indfører sanktioner

kan ofte være offer i en konflikt det er også vigtigt at der er

dem man sanktionerer mod kommer til forhandlingsbordet og bliver presset og så skal vi hele tiden huske på at

at retsgarantierne overholdes sidst men ikke mindst synes jeg at det er vigtigt at sanktionerne ikke rammer vores virksomheder og derfor

de kan koste arbejdspladser

vedtagelse der eksplicit nævner at vi skal hjælpe

vi mister arbejdspladser vi skal hjælpe dem med

derfor synes jeg at

vedtagelse hvor der også bliver taget hensyn til de danske virksomheder

også sagde til fru eva flyvholm

sanktioner er lykkedes det tror jeg på

træffer en eller anden politisk beslutning her der betyder jeg har nævnt et par eksempler

produktionsvirksomheder pludselig mister eksistensgrundlaget jeg vil gerne have at vide hvem der skal betale for det

vedtagelse er et godt udgangspunkt i forhold til

så må vi fremover konkret finde ud af hvordan de enkelte virksomheder skal hjælpes

den ulykkelige situation der var i forbindelse med rusland gentager sig det er det der er

kan danske erhvervsvirksomheder med åbne øjne

at vi tager og også efterfølgende når den her debat

alternativet anerkender at handelssanktioner i visse begrænsede tilfælde kan føre til eksportbegrænsninger i et sådant omfang at danske virksomheder må afskedige medarbejdere det kan være en utilsigtet konsekvens

bør imødegås imødegås af udenrigsministerens svar fra den sjette nitten fremgår det at de danske virksomheder der har været hårdest ramt af negative konsekvenser har været virksomheder der eksporterer til militært brug

militære slutbrugere i rusland som det også fremgik tilbage i februar da vi behandlede b halvfjerds forslag til folketingsbeslutning om forbud mod eksport og salg af våben dele til våben og krigsmateriel til lande der krænker menneskerettighederne alvorligt stillet af el alternativet og sf står alternativet fast på at vi ikke skal eksportere våben eller andet krigsmateriel til lande der krænker menneskerettighederne menneskerettighederne er jo netop til for alle mennesker og de er ikke til for lande de er ikke til for virksomheder nej de er til for at beskytte os hver og en der bor på denne jord derfor mener vi i alternativet at vi har et ansvar for at arbejde for

ikke bruges til at føre militær aktivisme i andre lande i en globaliseret verden mener vi i alternativet at handelssanktioner er et vigtigt redskab at anvende til at presse regimer der krænker menneskerettigheder og på anden vis bryder med vores internationale regler i alternativet mener vi at menneskeliv er vigtigere end økonomisk vækst

derfor er det også godt at vi har den her debat

en vital interesse i at verden er fredelig vi har verdens femtestørste handelsflåde så for det første tjener vi jo mange penge på at have den her handelsflåde og for det andet skal den jo også have noget at sejle med så en fredelig verden er fuldstændig vital

derfor gør vi jo også rigtig meget for at arbejde på en regelbaseret international orden fordi alternativet hvis man har verdens

skal have verdens femtestørste søværn det tror jeg ikke at der er nogen der kan forestille sig at vi har råd til i danmark

rent principielt kan forestille sig international politik uden

der findes regimer som det ikke er ansvarligt at sælge bestemte produktergrupper

det kan for eksempel være våben og der findes

regimer man kan være nødt til at sætte under et ikke militært pres men det er jo vigtigt at sanktionerne giver mening i den forstand at de er effektive og jeg tror bestemt

der er jo noget mærkeligt ved at sanktionere på tredje fjerde femte og

er klart jeg synes vi har fået en god og fyldestgørende redegørelse fra udenrigsministeren for omfanget af sanktionerne og reglerne for det og den vil jeg selvfølgelig gerne

som sagt synes jeg godt at vi kan blive bedre til at evaluere sanktioner er det de rigtige

der er valgt er de effektive og hvordan håndterer virksomhederne den økonomiske risiko der er i lande der kan blive belagt med sanktioner det økonomiske spørgsmål som dansk folkeparti rejser opfatter jeg grundlæggende som et spørgsmål om risikoprofiler på bestemte markeder når virksomheder er på bestemte

vil der også være spørgsmål om udsving i valutakursen

store virksomheder som er på mange markeder har jo analyseafdelinger som sidder og laver de her risikoprofiler

selvfølgelig bør man jo også sige at

en del af risikoprofilen men derfor kan vi jo som politikere og som stat jo ikke være ligeglad med det

men men grundlæggende er det spørgsmål der bliver rejst et spørgsmål om økonomisk risiko

som som virksomheder under alle omstændigheder ser på

lang række lande i hvert fald uden for

er det jo svært at forestille sig at de afleverer

jeg mener helt alvorligt at folketinget om hundrede eller to hundrede år kan komme til at diskutere om vi skal blive ved med at have sanktioner det er jo lidt mærkeligt

det er noget der er værd at overveje og der er jo god tid til at overveje det

der er hundrede eller to hundrede år til at overveje det i så vi kan jo bare tage hul på det nu og

tak for en god debat og vi er glade for

vedtagelse som den socialdemokratiske ordfører

jeg glæder mig også personligt over interessen og det engagement der er i

når alt kommer til alt at vi har et bredt flertal her i folketinget for det

der spørges om i forespørgselsteksten altså spørgsmålet fra herre søren espersen om hvad man gør

erhvervslivet som uforvarende kommer i klemme ikke på grund af

beslutninger i folketinget men på grund af at

modsvar på nogle målrettede sanktioner vi har lavet mod rusland fordi

efterleve minskaftalen hvis de gjorde det kunne vi ophæve sanktionerne i morgen og så ville vi have normaliseret vores handel i

på putin og ruslands bord

er rigtig vigtigt i forhold til den her type sanktioner

ikke bare i eu landene men også i høj grad samklang med amerikanerne så her er der et eksempel på at usa og europa har stået sammen også med skiftende præsidenter

gentage dem alle sammen men men det er klart

har andre værktøjer end bare væbnet magt når det kommer til overholdelse af international lov og ret

og menneskerettigheder og fred mellem lande

være så målrettede som overhovedet muligt og bruges med stor omtanke som vi også

er enige om her det vil jeg

danske virksomheder og hvordan historikken har været har flere været inde på

også grundet og det vil folk der har besøgt rusland

den generelle russiske protektionisme i forhold til deres egen økonomi så kan det være svært at vurdere hvor meget sanktioner

at generelt for dansk erhvervsliv har omkostningerne formentlig være begrænsede selv om enkelte sektorer og virksomheder har oplevet en negativ effekt man kan også bemærke at rusland

espersen var inde på i februar to tusind og fjorten indførte veterinære restriktioner på import af svinekødsprodukter fra eu på grund af frygt for svinepest

vores målrettede sanktioner mod rusland at gøre men var på grund af frygt for svinepest

omfattende importforbud mod landbrugsprodukter råvarer og fødevarer og og man kan sige at det russiske importforbud anslås at

dansk eksport cirka tre milliard kroner i to tusind og tretten

at de ramte danske eksportører synes at have

bevilling til små og mellemstore virksomheder danske virksomheder

til rusland kunne derfor få fem og tres procent tilskud

eksportrådgivning puljen var på fem million kroner og løb fra to

efterspørgsel på den her konkrete pulje det et eksempel var begrænset idet kun cirka

vores sanktioner så målrettet som muligt

og arbejdstagere flere har nævnt

at der er nogle sanktioner der kører på

evaluere dem jeg er helt enig jeg tror vi løbende skal være bedre ikke bare til at

håndhæve sanktionerne men eu kommissionen og den

kan være bedre til at koordinere og den håndhævelse rent faktisk også finder sted

håndhæve men vi vil også meget gerne være bedre til at evaluere hvornår det har en effekt og i hvilket omfang

med at bruge sanktionsinstrumentet netop af den årsag

meget svært at komme ud af dem igen før er en reel adfærdsændring hos dem man har sanktioneret imod og det kan nogle gange tage meget

rigtig god debat

fået at arbejde videre med det her det er noget som

og jeg vil igen takke alle ordførerne for den

nu

folketinget opfordrer regeringen til at anvende offentlige midler for at hjælpe

med at finde andre markeder alt det er jo fint

den her fest herre henrik dahl

at man har pinpointet krim som betingelsen for at genetablere et fornuftigt handelssamarbejde med rusland

der tror på at krim nogen sinde igen bliver ukrainsk det er jo trist men sådan er det vistnok i virkelighedens verden og det at krim er nævnt i

situation hvor vi igen kan få et fornuftigt handelssamarbejde med rusland så er

han siger at virksomheder jo også selv

næste hundrede år der var ikke nogen erhvervsdrivende

vi skal bare have som udgangspunkt

så lide det eller ej men det er det og derfor må

situation hvor det pludselig af en årsag også bliver vigtigt at få en

fuldstændig legal produktion og

selvfølgelig altid sørge for at hjælpe med at finde andre markeder nej min pointe

en måde hvorpå vi ikke bare uden videre herinde kan trykke på en sanktionsknap

at man gerne vil kigge på hvad

sådan noget sker jeg tror nu ikke vi får en tilsvarende diskussion af et tilsvarende problem som vi havde med rusland for jeg tror netop

på de der usikre markeder som også herre

havde drømt om i forbindelse med muhammedtegningerne

nu var arla så kæmpestor en virksomhed at jeg tror at problemerne for dem

hvem er det der betaler prisen for danmarks udenrigspolitik og der er det min holdning at det gør regeringen og folketinget

altså i forhold til hvem det er der skal bære ansvaret

for eksempel tage en situation som i kina

kina og sådan set lægge op til at regeringen der

skarpere linje hvis danmark gør det som vi gerne vil have man skal gøre i den sammenhæng

få økonomiske konsekvenser det har vi set at

så fik det økonomiske konsekvenser for dem skal vi så holde os tilbage politisk fra at rejse den kritik fordi det kan risikere at ramme danske virksomheder eller skal man love at man vil kompensere alle danske virksomheder der kan blive ramt af det her bagefter

have ordføreren til at forholde sig til

på alle måder optræder forkert med

skal handle med fanden selv det er selvfølgelig en lidt drastisk måde at sige det på men vi skal kunne handle

protestere i forhold til kina på en anden måde for der er da masser af muligheder

eller anden taiwanesisk dansetrup ud af et

fordi de der vil sætte grænsen

der bliver chikaneret i alle ender og kanter det kan vi stoppe det kan vi gøre noget ved og fru eva flyvholm ved også at

kærlige tanker i forhold til kommunistkina

i danmark og de konsekvenser skal man være klar til at tage og det må man jo også

tror jeg det er også derfor jeg ikke mener at man bare kan give carte blanche til at man vil kompensere alle virksomheder som kan risikere at blive ramt af sanktioner

ordføreren ikke give mig ret i at der jo faktisk er nogle retningslinjer for virksomheders adfærd som handler om menneskerettigheder og international lov som

alle virksomheder som det bliver sagt jeg mener ikke at man skal kompensere fuldt ud jeg mener at man skal finde de

en eller anden lille ikke ret stor virksomhed som finder en niche et eller andet sted på det russiske marked og virkelig slår gennem

ikke sikkert at den lille nichedims de nu har fundet på

også

at det kan være ret interessant

og jeg synes jo ikke at det her bare skal handle om rusland alene

jeg gerne have at at

rusland har gjort er forkert så kan man diskutere hvilke sanktioner der skal være og hvilke konsekvenser der skal være efterfølgende men det jeg gerne vil opfordre herre søren espersen og dansk folkeparti til

man kan evaluere det og man kan kigge på hvordan og hvorledes de her sanktioner virker

derfor vil det da være det bedste udgangspunkt hvis hele folketinget nu bredt er enige om

helt bestemt grunden til

gør en stor indsats for i eksportrådet men jeg tror ikke det er nok

som indtil nu har tabt to hundrede million kroner

der skal sanktioneres fordi det kan koste nogen noget hvad er det så der skal ske hvilken respons synes man så at

skal gives fra eus og danmarks side hvis det ikke skal sanktioneres når man nu er enig i at rusland er gået for vidt at de har taget selv

for den beslutning som vi nu træffer og det er ikke os

herinde sammen med regeringen

altså ikke os der kommer til at bruge nogle penge og

handelssanktioner kan være værdifulde

to tusind og nitten klokken tretten jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside jeg skal i øvrigt henvise til ugeplanen